social og indenrigsministeren har fremsendt til folketinget resultatet af folkeafstemningen den tredje december to tusind og femten om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning brevet vil fremgå af

vi har forbedret rammevilkårene for overdragelse af en familieejet virksomhed til næste generation i familien eller til en erhvervsdrivende fond og vi har lempet beskatningen når en familie skal ud og købe

det er vi sådan set glade for

målrette erhvervsstøtten således at skattebegunstigelsen af fonde er lidt mindre end den hidtil har været denne målretning af erhvervsstøtten ligger naturligvis inden for rammerne af skattestoppet så ja

i regeringen sagde at vi ville gennemføre

efter valget ligesom det præcis er det skattestop som finanslovsaftalen er indgået på baggrund af

finde på skatteministeriets hjemmeside og det refererede man til som til en anden bibel men det jeg dog har forstået er at skattestoppet som det er defineret i regeringsgrundlaget

det blev i anders fogh rasmussens tid

naturligvis interessant at kigge lidt på spørgsmålet om fradrag og og jeg har boret lidt i hvornår man første gang nævner det her om fradrag det gør man under den daværende skatteminister svend erik hovmand svend erik hovmand sagde dengang den tiende december to tusind og tre meget tydeligt at det som udgangspunkt er i strid med skattestoppet at fjerne fradragsmuligheder det er som udgangspunkt i strid med skattestoppet at fjerne fradragsmuligheder men det er jo præcis det man gør med de erhvervsdrivende fonde og derfor er det naturligt

eksempelvis jeg og også cepos kan jeg se og forskellige andre finder at dette initiativ som man

være i strid med skattestoppet også selv om man så vælger at kalde det målretning

konkret har truffet den beslutning at de såkaldte skatteudgifter

lempelige skatteregler for brancher eller grupper af virksomheder godt kan indskrænkes hvis pengene går til at nedsætte andre erhvervsrettede skatter og afgifter det gælder helt på linje med at også den direkte erhvervsstøtte kan reduceres

herunder for eksempel i

to tusind og fjorten hvoraf det fremgår og jeg citerer enhver reduktion af erhvervsstøtten skal krone for krone gå til at lempe skatter og afgifter for virksomhederne

det at vi reducerer fradraget fra en hundrede og fem og tyve procent til hundrede

så skal provenuet ved det krone til krone gå til lempelse af andre erhvervsskatter og det har vi jo som jeg sagde i mit indledende svar

afgifter for erhvervslivet der er blevet lempet så derfor ligger det fuldt inden for

det er udmærket hvis hvis regeringen har tænkt sig at lave nogle justeringer så det

før valget var en meget firkantet udlægning af skattestoppet præcis den samme

er det jo som herre benny engelbrecht henviste til det det også i det notat og den måde som svend erik hovmand dengang

når man ændrede fradrag ville det være et brud på

fra regeringsgrundlaget og står kun hvis der er tvingende grunde for eksempel som følge af uoverensstemmelse med eu regler er der mulighed for at

forhøje en skat eller afgift er sagen ikke at den eneste tvingende grund her var at regeringen

og sagen er jo den at det gør man så ikke altså der er nogle fradrag her som man griber ind over for og dermed bryder man skattestoppet og der vælger man så bare at sige at det fradrag har man ikke lige fordi det passer ind i regeringens kram

vil regeringen tage initiativ til at lave et egentligt notat som i sin tid så alle ligesom kan være fuldstændig med på hvad

det man rent faktisk gør nemlig reelt at gøre noget andet end det som man havde sat erhvervslivet

det jo heller ikke dårligt at det danske arbejdsmarked bliver mere konkurrencedygtigt altså det ville jo være godt citat slut herefter

nævner han at mange svenskere tager arbejde i danmark fordi vores lønninger er højere jeg synes måske

er det samme som at venstres socialordfører kan tages til indtægt for at det ville være godt hvis man i danmark havde et lønniveau der minder om det svenske jævnfør fru rosenkrantz theils spørgsmål men én ting jeg er helt sikker på er

at de danske virksomheders konkurrenceevne blandt andet er afhængig af lønningerne og lønudviklingen i danmark sammenlignet med udviklingen i udlandet og det håber jeg selvfølgelig også at

dertil

jeg så sige at jeg er fuldstændig enig med

jan e jørgensen i at det vel ikke kan være nogen skade at det danske arbejdsmarked løbende bliver mere konkurrencedygtigt det vil den samlede danske samfundsøkonomi jo

i øvrigt også været den erfaring man har gjort sig i tyskland til stor skade for den nederste del

at lønningerne følger med ned for det sker over tid men for dem der arbejder uorganiseret på det danske arbejdsmarked

en meget direkte følge af det at man sætter kontanthjælpen

vil gerne bede finansministeren uddybe når det er sådan at man politisk træffer beslutning om at sænke kontanthjælpen hvad sker der så på arbejdsmarkedet både på

og efter nytår tager vi jo fat på den anden del nemlig at lempe skatten for de laveste indkomster sådan så der også

økonomisk incitament der det er jo sådan set det der er hele humlen i det

produktion af danske public service tv programmer der er målrettet børn og unge der kan også ydes støtte til udvikling af programmer og puljen er finansieret af licensmidler som er afsat i medieaftalen kriterierne for tildeling af støtte er fastsat efter drøftelse med partierne bag medieaftalerne der er seks og fyrre

i medieaftaleperioden og femten til atten altså knap syv og fyrre million kroner om året de støttede programmer skal i væsentligt omfang leve op til en eller flere af de fastsatte public service målsætninger for tildeling af støtte der lægges afgørende vægt på at et støttet program i indhold form og udtryk repræsenterer originalitet betydning og kvalitet og de skal være på dansk disse kriterier er udtryk for en samlet vurdering og vil ikke alle kunne opfyldes fuldt ud i hvert enkelt projekt der kan ikke gives støtte til danmarks radio

ikkekommercielle lokale tv stationer formålet er nemlig at understøtte at der bliver vist public service programmer på andre kanaler end dr og de regionale tv to virksomheder virksomheder det er filminstituttet som vurderer hvilke programmer der er støtteværdige det er ikke kulturministeren der bliver nu spurgt til et bestemt program som hedder på røven i nakskov

tv to og public service puljen har støttet det med

i udviklingsstøtte og tre en halv million kroner i produktionsstøtte filminstituttet har oplyst at baggrunden for at støtte programmet er at vise

ved at give en nuanceret indsigt i samfundsskabt fattigdom og de problemstillinger der følger deraf nakskov er valgt da det er et af de områder i danmark med flest fattige indbyggere filminstituttet har desuden oplyst at programmet udover at skabe debat faktisk vandt to væsentlige priser

her og med de politiske partier om klager fra blandt andet nakskov eller lolland kommunes borgmester er det ikke vigtigt nok skal det være private firmaers klager der

reaktion som som så kan føre til at man tænker sig lidt bedre om næste gang men der er en ting der er helt sikker og det er at det ikke er en sag for ministeren jeg er ikke skolemester i forhold til hverken filminstituttet

og så kan jeg give producenterne en røffel sådan er det heldigvis ikke og det er jeg ekstra glad for fordi det at jeg ikke kan blande mig gør jo at jeg også har mulighed for at have en mening og det har jeg

jeg tror da jeg ville have valgt en anden overskrift og det tror jeg også producenterne ville

regeringen er derfor nødt til at tilpasse de samlede offentlige investeringer til det økonomiske råderum der er til stede frem

og tyve det betyder at der er begrænsede muligheder for at igangsætte nye infrastrukturprojekter og samtidig har regeringen meldt ud at vores prioriteringsfokus er projekter med et højt samfundsøkonomisk afkast det har det foreslåede letbaneprojekt i aalborg ikke når det er sagt er jeg selvfølgelig fuldt ud opmærksom på det store lokale ønske om at binde nordjylland tættere sammen på tværs af limfjorden i oktober besøgte jeg faktisk selv aalborg hvor jeg havde lejlighed til at se infrastrukturprojekter i området og drøfte fremtiden med forskellige lokalpolitikere og de talte meget varmt for en tredje limfjordsforbindelse som nævnt ligger de offentlige investeringer væsentlig højere end der er økonomisk råderum til og derfor skal der altså i de kommende år prioriteres benhårdt mellem de mange gode infrastrukturprojekter der er undersøgt rundtomkring i landet jeg forventer at indkalde partierne i den grønne forligskreds til en status for den rullende planlægning i regi af infrastrukturfonden hvor vi blandt andet vil få lejlighed

transportministeren var i nordjylland og fortalte at man ikke ville støtte letbanen men

staten har sparet nogle penge til letbanen og det er derfor jeg har fundet anledning til at

ministeren i dag nu når man har det og man synes meget bedre om det projekt hvornår er det så der kommer til at ske noget

derfor skal der noget nyt til det er alle enige om den bedste løsning er

at når den tidligere regering havde afsat omkring seks hundrede million kroner til letbanen som som ministerens regering har sløjfet så ser man jo for sig at der

som vi kan lave noget rigtig godt som også ministeren synes er rigtig godt

er brugt op nu og vi skal i gang med at træffe en ny beslutning

har folketinget og staten en forpligtelse til at sørge for at der er ordentlige trafikforbindelser også i nordjylland og derfor kommer vi ikke uden om at diskutere det jeg ved at der også

truffet en beslutning om hvornår vi kommer i gang med det det bliver måske ikke i dag eller i morgen men jeg håber ministeren kan sige

og jeg har fuld forståelse for de lokale ønsker om en udbygning

det undrer mig at spørgeren bebrejder den daværende borgerlige regering for nu skal vi jo langt tilbage for at finde bebrejdelserne kan jeg se for de seneste fire år næsten i hvert fald har

man var mere optaget af at bruge penge på jernbaner end på at løse trængselsudfordringerne på statsvejnettet men her hvor man er kommet i opposition har man så fået et klarsyn og kan se at det da skulle have været gjort men sådan er det altså bare ikke for man kan ikke bruge de samme penge to gange den nuværende regering har sagt meget klart at vi ønsker at prioritere vejene og fra den tidligere regering har vi så overtaget en økonomi hvor de offentlige finanser er i mindre god stand end der blev stillet i udsigt før valget vi må derfor så prioritere benhårdt mellem de mange infrastrukturprojekter der

det er så ikke tilfældet for en udvidelse af a40 hvor der ikke foreligger tilsvarende undersøgelser ikke engang det har man kunnet i

i det mindste lave forberedende undersøgelser så i lyset af at en lang række beslutningsklare projekter på både vej og baneområdet er grundigt undersøgt er der derfor ikke lagt op til at der på nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med en udvidelse af a40

og der er altså i dag et stykke

fordi den daværende borgerlige regering havde travlt med

nedlægge amterne og skabe noget andet større kommuner og så videre men staten overtog ansvaret for hovedvej a40 og siden er der ikke sket noget som helst derfor spørger jeg om den nuværende regering vil sætte det på dagsordenen

skagen havn er danmarks største industrihavn

største fiskerihavn fordi der kommer så meget heldigvis da

også har henvendt sig til ministeren dem vil jeg gerne bakke op fordi vi skal have udvikling alle steder i vores samfund derfor er det vigtigt

trafik også vores godstrafik

der er ikke andre muligheder end at det foregår på hjul

det utrolig vigtigt at hovedvej a40 bliver udbygget på det sidste manglende stykke

begynde at samle sammen til skattelettelser det har vi hørt statsministeren bekræfte her

de penge som kommunerne skal spare nu vil man hellere give i skattelettelser end at sørge for en ordentlig velfærd

en ordentlig infrastruktur det er et valg den nuværende regering har truffet det kan man ikke klandre andre for det er derfor jeg gerne vil høre når vi nu har en transportminister der skal være med til at

plaster på såret til nordjyderne så de trods alt kunne komme i gang med det som man

gøre at man kunne få en ny tredje vestlig

man har behov for at få ministeren til at sige noget om

må man også tage ansvaret på sig og fortælle noget om

holdes tændt herudover følger der af færdselslovens § 33a et krav om at køretøjer uden for lygtetændingstiden skal køre med tændt nærlys tågeforlygter eller særligt kørelys det har betydet at alle person og varebiler solgt i danmark blev indstillet til at nærlyset og derved også baglygterne automatisk tændte når motoren blev startet i to tusind og otte blev det i eu vedtaget med virkning fra den syvende januar to tusind og elleve

har en lavere energieffekt end nærlyset og de særlige kørelyslygter er dermed mere energivenlige end nærlyslygter men faktisk blev kravet om særlige kørelyslygter også indført med

forbedre trafiksikkerheden i eu for det var nemlig ikke et krav i mange eu lande at nærlyset på biler skulle være tændt uden for lygtetændingstiden de særlige kørelyslygter førte imidlertid et andet problem med sig eftersom der i det internationale ece regulativ nummer otte og fyrre til nul fire var et forbud mod at andre lygter

når det særlige kørelys var tændt dette gjaldt også for baglygterne og baggrunden herfor var at bilernes stoplygter ikke var tydelige nok uden for lygtetændingstiden når der var lys i baglygterne dette har påvirket og bevirket at nye eu typegodkendte biler efter den syvende februar

kravet om de særlige kørelyslygter trådte i kraft ikke automatisk tænder for baglygterne når de særlige kørelyslygter er tændt

har ført til at nogle biler kører uden lys i baglygterne uden for lygtetændingstiden de danske bilister er blevet særligt ramt af dette eftersom de altid har været vant til at baglygterne tændte automatisk problemstillingen er dog anerkendt både internationalt og

hvilket har ført til en revision af det nævnte ece

løsning der først kommer til at træde i kraft

er der altså en mellemperiode hvor

i dag er det sådan at der er folk der har købt en

set regner med at den fungerer ligesom de er vant til ligesom deres tidligere bil fungerede så når de sætter sig ind i den og

og der er vi altså i den situation at der

ikke tænke på hvad der kan ske hvis der kommer en

derfor er jeg selvfølgelig meget bekymret over

der ikke er taget hånd om det her

jeg interesseret i at høre ministeren hvad der yderligere kan gøres

problemet med de biler der allerede er på vejene som ikke har det udstyr og hvor folk måske ikke rigtig tænker over det

går fra at det måske har været lyst når man kører til det bliver bælgravende mørkt at man

tænke over det så kunne ministeren ikke

de biler som ikke har det her udstyr

kan altså ikke indføres krav om tændte baglygter uden for lygtetændingstiden problematikken vedrørende manglende baglygter er imidlertid som jeg sagde anerkendt i både eu og fn hvorfor reglerne er blevet revideret så man nu godt må køre med de særlige kørelyslygter og baglygter tændt på samme tid men jeg kan altså ikke gå ind og gøre mere

livsfarligt i trafikken

op en gang til med kollegaerne i eu

prøv at høre venner der er altså et år eller halvandet hvor vi skal gå og vente på de nye regler kan vi ikke få lov at implementere det så det bliver et lovkrav

som sætter livet på spil i trafikken i øjeblikket

i bilens abs system og systemet i disse biler er uafhængigt af hjulene på bilen og det har derfor ingen betydning om man sætter vinterdæk på bilen det er de mindre biler der sælges flest af i danmark så de fleste bilister vil med andre ord slet ikke opleve en ekstra udgift

de dyreste systemer med separate sensorer i dækkene sidder typisk på de større og dyrere biler hvor dækøkonomien spiller en mindre betydende rolle for bilejeren så alt i alt må jeg sige at jeg ikke opfatter det som noget stort problem

er det jo fordi der er en række bilister der kører rundt med sommerdæk og som ikke har

til vinterdæk og han er altså chokeret over at det pludselig er tredive procent dyrere end han havde regnet med

at høre ministeren om ikke også han er bekymret over at vi risikerer at nogle

dyrere og om ikke det er en god idé at bilister

skifte til vinterdæk når det er glat føre fordi vi

kan være et sikkerhedsmæssigt problem at køre på sommerdæk om vinteren

rigtig mange forsinkelser i trafikken

firs procent af danske bilister der vælger at skifte til vinterdæk men

eller er der noget andet ministeren forestiller sig

gøre jeg er blandt andet bekendt med man i sverige håndterer det på en anden måde for

ikke have samme krav

kunne det ikke være en lidt mere lavpraktisk måde som både gør at det bliver billigere for den enkelte bilist men som også sikrer

rent faktisk kommer til obligatorisk

på glatføreanlæg og den slags men

på tør vej som sommerdæk har

og det er derfor det er en god idé at skifte til de her vinterdæk men ministeren svarede ikke på det her med om ikke man

slet og ret at have obligatoriske

en løbende udgift man har hvert eneste år der kan

øge sikkerheden og det ville også sikre fremkommeligheden skulle vi

jo fremlagt en række initiativer for at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i danmark og som noget af det første

indførte vi integrationsydelsen som gør det mindre attraktivt at komme til danmark i det hele taget ydelsen skal også i høj grad tilskynde nyankomne til danmark til hurtigere at komme ud på arbejdsmarkedet efter regeringens opfattelse har niveauet for ydelser betydning for hvor mange der kommer her til landet det er derfor heller ikke vores vurdering at boligudfordringen kan løses ved højere ydelser faktisk tværtimod i forhold til det aktuelle pres på kommunerne

må vi se på andre løsninger

er således i fuld gang med at se på kommunernes ramme for at løfte både modtagelses

integrationsopgaven senest har jeg jo netop fremsat et forslag om at kommunerne

dele værelse når der er tale om midlertidig

socialdemokraterne i øvrigt bakker op om og det er jeg meget glad for at socialdemokraterne gør kommunerne har mit ord for at vi lytter til dem vi ser på alle de forslag der kommer og om der er

integrationsydelsen jeg har tjekket

boligforeningerne i helsingør der er for eksempel et boligbyggeri der hedder vapnagaard og den billigste bolig der er der

bruger de her midlertidige løsninger fordi de ikke har permanente boliger nok og fordi der ikke er penge inden for integrationsydelsen

midlertidig bolig som ministeren siger at kommunerne

rockwool fondens nylig offentliggjorte undersøgelse fra september her

i år om kontanthjælpen igennem fem og tyve år sammenligner fem oecd

ligger blandt de højeste mens det svenske niveau ligger blandt de laveste

tyskland den slags sammenligninger er selvfølgelig vanskelige

foretage men rockwool fonden har korrigeret for både boligudgifter og købekraft

er altså en af de mere nøjagtige sammenligninger vi har med at

gøre her regeringen finder det uholdbart at det danske kontanthjælpsniveau er førende og da især

i forhold til lande som sverige og tyskland

at regeringens forslag om lavere sociale ydelser vil betyde

integrationsydelsen og flygtninge og indvandrere

med at sige at jeg simpelt hen ikke mener at man kan stille det op på den måde som spørgeren gør jeg anerkender ganske enkelt ikke præmissen

udsat fra sit lejemål er selvfølgelig en forfærdelig situation at komme i især hvis man har børn men lad mig en gang for alle slå fast at målet med de lavere ydelser er at

så man kan betale sin egen husleje derudover

det jo væsentligt at huske på at der som oftest ikke er tale om en enkelt forklaring på at lejeren bliver sat ud af sin bolig der er typisk tale om et sammenfald

det var en sidebemærkning det andet jeg så gerne

indtil det toppede i to tusind og elleve hvorefter det så fra to tusind og elleve til to tusind og fjorten faldt igen da den daværende s r sf regering afskaffede fattigdomsydelserne anerkender ministeren

lavere sociale ydelser

ikke nødvendigvis har noget at gøre med hverken hvilken social ydelse man er på eller om man rent faktisk er på arbejdsmarkedet der er også mennesker på arbejdsmarkedet der jo meget ulykkeligt

bliver udsat af deres boliger fordi de ikke kan betale deres

værktøjer i værktøjskassen som regeringen har tænkt sig at spille ud med som så kan afbøde

arbejdsmarkedet og på kanten af alle mulige sociale sammenhænge mange af dem kommer måske med ptsd og alt mulig andet i bagagen

både er et tydeligt økonomisk incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet men også indlagt en sprogbonus som

et rigtig godt skub og et skridt på vejen

når man har tilegnet sig dansk på et relativt

det er forudsætningen for vores fælles velfærd og også for vores børns fremtid

en lang årrække været for dårlige til at bryde den negative sociale arv det skal vi være bedre til også i folkeskolen den faglige fordybelse og lektiehjælp og folkeskolereformens fokus på anvendelses

undervisning skal netop give børn fra uddannelsesfremmede hjem en bedre mulighed for at få fodfæste i uddannelsessystemet derudover er det meget ofte vigtigere hvad forældrene gør sammen med deres børn end hvor mange penge de har til rådighed

rim og lege med bogstaver

vi også igennem flere programmer arbejdet med ved at understøtte

til at reducere betydningen af negativ social arv det drejer sig blandt andet om praksiskonsulenter i dagtilbud turboforløb målrettet fagligt svage projekter

jeg indledningsvis nævnte

kommer til at stå i en udsat situation at hjælpe forældrene til at få et arbejde og det gør

skabe bedre rammer for dansk erhvervsliv og større incitamenter til

at tage et arbejde så jeg mener på ingen måde at man kan konkludere at regeringens initiativer vil betyde at børn vil klare sig dårligere i

det er jo den situation vi står i nu

ministeren taler om er en langsigtet

dårligere økonomisk stillet anerkender ministeren at op mod treogtredivetusind børn

blive ramt af kontanthjælpsloftet og

så det er muligt for flere at blive en del af arbejdsfællesskabet derudover skal vi jo på uddannelsesområdet arbejde målrettet på at bryde den negative sociale arv

ligestilling

område hvor vi skal se på hvordan begge køn er stillet uanset om det gælder uddannelse

underrepræsentation i voldsstatistikkerne antallet af stilethæle i bestyrelseslokaler eller en række andre ting

ligestilling og hvordan de måler ligestilling

jeg konstatere at undersøgelsen giver et meget grovkornet og i visse tilfælde skævt billede af ligestilling

kvinder herunder ligestilling i

fra to tusind og fjorten til to tusind og femten hvor spørgerens eget parti sad i regering hvis vi kigger på nogle af de

halvtreds halvtreds for at være ligestilling på sundhedsområdet anslår

undersøgelsen at danske kvinder har en og halvfjerds sunde leveår og at danske mænd

det bla fordi rusland har seks og tres sunde leveår for kvinder og kun fem og halvtreds sunde leveår for mænd

regeringen har af ligestilling så den konklusion og

bevæger sig nedad fra en femteplads til en

er jo heller ikke sådan at jeg vil sætte lighedstegn mellem det og så det at danmark skulle have

ligestilling derfor synes jeg egentlig

indikatorer som uddannelse økonomi sundhed politisk deltagelse

faktum er at det er en rapport som world economic forum har lavet på ligestillingsområdet som viser et meget klart billede af at de fleste skandinaviske lande

referere til hvad den tidligere regering gjorde eller ikke gjorde med de argumenter

på toptilisten

når man ser på regeringsgrundlaget og søger på ordet ligestilling

er en eneste gang hvor ordet ligestilling indgår

integration ellers eksisterer ordet ligestilling ikke i den her regerings udspil

ikke og derfor skal man jo tage sådan en opgørelse med et

værdimæssigt ligger langt fra os oven i hovedet med at

anerkender kvindernes muligheder for forskellige rettigheder i samfundet alligevel sakker vi bagud i forhold til deres mulighed for deltagelse i forhold til at være

bekæmpelse af menneskehandel hvor vi i modsætning til den tidligere regering har afsat flere midler til at bekæmpe

men prioriteringen af ligestilling giver sig ikke nødvendigvis udslag i en så karikeret opstilling som det spørgeren lægger op til

se på alvoren i at det her også spørgsmål om

betydning i forhold til vores konkurrencedygtighed blandt andet formanden

påpeger at hvis man ikke udnytter alle talentmasserne

en konsekvens i forhold til det pågældende lands muligheder også for

selv om det kunne være fristende at sige at ringe under den tidligere regering

ser hvad grunden er til at danmark har bevæget sig så synes jeg måske at vi skal løfte ligestillingsdebatten til at handle om

i alle dele af landet også for boligejere i haderslev kolding tønder

sønderborg

klart at stigningen har størst effekt

i en række kommuner rundtomkring i landet præcis på samme vis som

de kommuner hvor man har mange topskatteydere samlet set

mindre skattebetaling end de kommuner hvor man ikke har nogen topskatteydere sådan

at når man ændrer på en skattesats

hvad det betyder for de her kommuner i tønder og

også følger med det her nemlig at

som ikke kommer i statskassen fordi man laver den her fastfrysning af grundskylden næste år og den den regning samler regeringen op blandt andet

kommunernes bevillinger i de kommende år ligesom uddannelse forskning kontanthjælpsmodtagere og alle mulige andre holder for i den finanslov hvor det her element

ud af de de nederste fem og tyve på den her liste er beliggende i syd og sønderjylland

ministeren har ret i at jeg kommer fra så otte af de nederste fem og tyve er beliggende

og der får man altså nogle meget meget små lettelser men borgerne i de samme kommuner

at samle regningen op i form af at der vil blive færre penge til at drive deres kommunale velfærd

også uddannelsesstederne i deres kommuner bliver presset på deres økonomi i de kommende år som følge af

stedet for for sådan er det jo argumentationen kunne

skatteministeren forholdt sig til det altså er det ikke rigtigt at det

når man laver sådan en fastfrysning der især kommer nogle

regningen skal samles op af alle

de områder hvor udviklingen er mindre

end for dem der tjener mindre

jo ikke rigtigt

så samles op af alle

gøre finansloven op finansloven er også udtryk for besparelser

lempelse af grundskylden så jeg køber ikke helt

finansloven også

enlige kontanthjælpsmodtagere ældre borgere i de samme kommuner får en mindre

altså på den måde er med til at betale den regning der opstår når

skattelettelse som den her til

var i regering og sådan er en finanslovsforhandling jeg

en udmærket aftale for syd og sønderjylland der er penge i finansloven til udflytning af statslige arbejdspladser og til sundhed så den der præmis som spørgeren lægger ned med at det her er penge man tager fra sønderjyderne og giver til

er altså ikke rigtig men det er fuldstændig rigtigt

laver en finanslov der indebærer at der er nogle væsentlige regninger på den kommunale velfærd i de kommende år også til ældre kontanthjælpsmodtagere

samme kunne gøre sig gældende for vesthimmerland og hjørring som jeg ved at skatteministeren har personlig berøring med og den regning man er med til at betale er altså en

udviklingen i forvejen er gunstig det er ikke de konservatives ansvar det er ministerens

også gavner i syd og sønderjylland der er penge til udflytning af statslige arbejdspladser

været de højeste grundskyldsstigninger at man i kroner og

med skattesystemet at det rammer forskelligt afhængigt af hvilken knap man vælger at skrue på det er der ikke

i fredags at en afskaffelse af transparensreglen udgår af lovforslaget loven kommer således kun til at omhandle konsolideringsfradraget samtidig blev det også klart meldt ud at i aftalen om finansloven for to tusind og seksten er der forudsat et provenu på to hundrede million kroner årligt ved denne lovændring og det holder vi fast ved det er der også enighed om blandt partierne bag finansloven nu skal der stilles et ændringsforslag til

den fjortende december og jeg ved at skatteministeriet er i gang med at gennemgå beregningerne så konsekvensen for fondene bliver kendt med et provenu på to

million kroner årligt vil det selvfølgelig have en konsekvens for de uddelinger som fondene foretager hvilket skatteministeren også oplyste i fredags det være sig inden for uddannelse og forskning kulturlivet sociale formål og så videre det er selvfølgelig ærgerligt hvis det går ud over uddelingerne til forskning men der har været behov for at finde finansiering af lempelserne i forhold til generationsskifte

forskningen i danmark de fondsmidler

kniven benhårdt med nogle besparelser på en

milliard kroner til forskning og samtidig slår man med den anden hånd

luften ud af fondenes incitament

i sit høringssvar gjort opmærksom på hvordan lovforslaget sammen med besparelserne på finansloven er med til at forringe forskningen på for eksempel erhvervsrettede områder der netop skal være med til at løse danmarks udfordringer i fremtiden seks og tyve fonde er gået sammen

de advarer mod det store samfundsmæssige tab som netop kommer til at

er ærgerligt men de kommer til at uddele væsentlig færre midler i fremtiden til forskning end de hidtil har gjort

det går ud over minister det er derimod dem der drager fordel af det samlet finansierer fondene flere tusinde årsværk årsværk på de danske universiteter og hospitaler vil ministeren arbejde for at regeringen dropper planerne om at fjerne konsolideringsfradraget så forskningen ikke får dobbelt tæsk

til samfundet det kan både uddannelse og forskning få gavn af

være med at trække på smilebåndet ad

ordføreren gør meget ud af den erhvervsrettede forskning når jeg tænker på ordførerens rolle i fordelingen af forskningsreserven hvor ordføreren var utrolig forhippet på at skære i den erhvervsrettede forskning til fordel for den fri forskning men det har ordføreren måske glemt

gratulere ministeren med at gennemføre enhedslistens

forsøge at stå på mål for at dette her jo samtidig er et

slap finansministeren ikke så godt fra ved at stå med en fedtet brochure fra venstres valgkamp men det ændrer dog ikke på det grundlæggende faktum at det der står tilbage nu er at regeringen har brudt skattestoppet fondene

fordi man ikke kender dette lovforslags konkrete sammenhæng og derfor

som er meget væsentlige bidragsydere blandt andet til forskningen

er

vi ville finansiere det nemlig blandt andet

med de midler som vi nu har prioriteret på finansloven og derfor er det jo ikke nogen overraskelse for nogen

danskere skal i job og færre skal forsørges af det offentlige derfor har regeringen sammen med resten af partierne i blå blok aftalt at vi nu skal have et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde

et nyt kontanthjælpsloft en reel rådighedsregel med krav om to hundrede og fem og tyve timers arbejde

en integrationsydelse det er tiltag som tilsammen bidrager til at vi kan få vendt udviklingen så flere kommer i job og væk fra offentlig forsørgelse vi har sikret at vi nu kan have et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde og det har vi gjort på en måde hvor vi har fundet en balance mellem på den ene side at sikre at det altid kan betale sig at arbejde og på den anden side at kontanthjælpen skal udgøre et midlertidigt forsørgelsesgrundlag det betyder at et typisk kontanthjælpsægtepar med tre børn fortsat har cirka femtentusind kroner

og huslejen er betalt

det har efter min mening ikke noget med fattigdom at gøre det handler derimod om at hele danmark skal have gavn af opsvinget og at flere kontanthjælpsmodtagere skal i job

at gøre folk fattigere som ville øge beskæftigelsen men men jeg accepterer og anerkender at en lang række økonomer er af den opfattelse at hvis man øger menneskers økonomiske incitament til at tage

vil flere komme i arbejde det anerkender jeg men jeg vil samtidig sige at beregninger fra

der er en meget lille beskæftigelseseffekt af eksempelvis kontanthjælpsloftet og det er jo det man må tage i betragtning når man skal besvare mit spørgsmål

af fattige som

synes ministeren at det er fornuftigt

indføre kontanthjælpsloftet med den konsekvens som det får med øget fattigdom for en lang række mennesker når beskæftigelseseffekten begrænser sig til

så er det meget meget marginalt hvad der er af forskel imellem de to rådighedsbeløb og der er ikke tale om fattigdom arbejdsmarkedets parter i danmark skaber ikke fattigdom og det at vi sikrer dette lille bånd imellem de to indkomsttyper har intet

vil opnå en mærkbart større gevinst end i dag med det nye loft sætter vi nu en overligger for de ydelser som en kontanthjælpsmodtager kan modtage det betyder ikke at vi sænker selve kontanthjælpen eller de børnerelaterede ydelser

gerne understrege derimod vil loftet have betydning for boligstøtten og den særlige støtte som kontanthjælpsmodtagere kan modtage med aftalen om et kontanthjælpsloft vil en kontanthjælpsfamilie efter de standardiserede familietypeberegninger vi anvender have mellem halvfjerds og halvfems procent af indkomsten efter skat set i forhold til et job til en overenskomstmæssig mindsteløn gevinsten for et ægtepar med tre børn stiger for eksempel fra i dag

hundrede kroner efter skat til cirka

hundrede kroner efter skat om måneden vi har med aftalen fundet en balance mellem på den ene side at sikre at det altid kan betale sig at arbejde og på den anden side at kontanthjælpen skal udgøre et rimeligt forsørgelsesgrundlag med loftet vil et kontanthjælpsægtepar

med tre børn efter de familietypeberegninger der bliver anvendt have cirka femtentusind kroner når skat og husleje er betalt og det mener vi er fair

uddannelseshjælpsmodtagere steget med de her tyve

det handler om at flere danskere skal i job og færre skal forsørges af det offentlige

et af de største problemer i forhold til at sikre bedre økonomiske muligheder for udsatte mindre ulighed samt mere velstand og velfærd er jo lige præcis

en stor fordel for alle de her mennesker på kontanthjælp at man nu

ind og sætter et loft over deres ydelser og

de selv og deres familier nødvendigvis vil føle men når nu beskæftigelseseffekten

hvordan hænger det så sammen med at ministeren får det til at lyde som om alle de her mennesker der i dag befinder sig på kontanthjælp vil vælte ud og finde job

kommer til at øge den økonomiske ulighed

statsborgerskab det kan vi uden videre støtte for det andet

af en bestemmelse i loven om indfødsret

kravet om at personer der er født og opvokset i danmark mere eller mindre automatisk får tildelt statsborgerskab

ophævelsen af den her erklæringsadgang har vi de her kommentarer da ministeren foreslog at ophæve erklæringsadgangen for unge der er født og opvokset i danmark

men havde også et par forslag til ændringer som der ikke blev opnået enighed om under forhandlingerne det er på den baggrund at vi går til behandling af lovforslaget vi er ikke afvisende over for at automatikken i tildelingen af statsborgerskab til unge der er født og opvokset i danmark ophæves det kan være fornuftigt at der skal søges om at opnå dansk

indfødsret på baggrund af nogle på forhånd fastsatte kriterier der understøtter sprog samfundsforståelse demokrati selvforsørgelse og loyalitet men ligesom folkeskolens afgangsprøve i dansk anses for fornøden dokumentation for sprogkravet mener vi også at ansøgere der er født og opvokset i danmark og som har bestået folkeskolens afgangsprøve skal kunne fritages for at bestå indfødsretsprøven vi stiller derfor et ændringsforslag i forbindelse med udvalgsarbejdet

også

med et gennemsnit på to eller når de fyldte attende år det at man får statsborgerskab ved erklæring betyder altså

gå ned på statsforvaltningen og få et statsborgerskab

man er fyldt atten år

være en del af disse unge der blandt andet ikke taler dansk på et tilstrækkelig højt niveau

derfor er vi også meget tilfredse med at der nu rettes op så der stilles krav til at alle

dansk statsborgerskab selvfølgelig lever til de samme krav det vil sige at de først og fremmest består dansk tredje

rimeligt og nødvendigt krav at man kan tale dansk på et ordentligt niveau hvis man skal have dansk statsborgerskab lovforslaget indeholder

nogle tilpasninger angående dobbelt statsborgerskab det er kompliceret stof og vi vil stille nogle spørgsmål i forbindelse med udvalgsbehandlingen men det rokker ikke ved vores støtte til forslaget nærværende lovforslag er jo en del af den nye aftale om retningslinjer for indfødsret som vi indgik med regeringen de borgerlige partier og socialdemokratiet i oktober to tusind og femten vi er glade for at vi har formået at trække socialdemokraterne over og at de er blevet klogere siden de indgik den gamle aftale med de radikale sf og enhedslisten det afgørende for os er at de personer som modtager dansk statsborgerskab er ordentligt

kunne dokumentere at man kunne dansk på det krævede niveau og at man havde en vis viden om det danske samfund det har vi så klaret ved

en indfødsretsprøve som man så skal bestå

blive dansk statsborger at man

på den fysiske adresse der hedder danmark indtil man fyldte atten år så skulle man helt per automatik sikres

dansk statsborgerskab og end ikke et tjek

se om der var en sikkerhedsrisiko med

det bliver nu forhåbentlig rullet tilbage hvis det her lovforslag bliver

unge der er født og opvokset i danmark skal leve op til de sædvanlige krav

opleves som fuldstændig overflødigt

det er da heldigvis sådan at langt de fleste som er født og opvokset i danmark

at bestå en danskprøve og de vil være i stand til at bestå en indfødsretsprøve uden problemer og så kunne man sige hvorfor så stille

det er jo fordi der desværre også er nogle som selv om de er født og opvokset i danmark ikke har nogen

det danske sprog det kan man godt synes er trist det synes vi sådan set det er men ikke desto mindre er det et faktum vi er nødt til at forholde os til og det medfører altså at

godt vil sikre os at dem vi giver dansk statsborgerskab også er danskere for god ordens skyld skal jeg sige at

har gået i den danske folkeskole

et to tal det der hed seks på den gamle

for at sikre at alle dem vi giver statsborgerskab også rent faktisk

danskere forstået på den måde at de har en viden om det danske samfund og

taler det sprog som vi taler i danmark synes vi

er det rigtige at at genindføre de regler der var gældende tidligere

ikke bare kan få statsborgerskab sådan per automatik men at man skal

indtil da blev der stillet krav om såkaldte løsningsattester som mange ambassader fra de lande som unge havde statsborgerskab i nægtede at udstede

de kom meget sent selv om de ellers udførligt og detaljeret var beskrevet allerede i regeringsgrundlaget for s r sf regeringen fra oktober to tusind og elleve

vente frem til to tusind og fjorten før den daværende regering fremsatte lovforslag om de nye regler det blev dengang hilst velkommen af den socialdemokratiske justitsminister med ordene og jeg citerer fra hendes pressemeddelelse regeringen mener at denne gruppe velintegrerede unge skal have lettere ved at opnå statsborgerskab

lige jeg gentager det regeringen mener at denne gruppe velintegrerede unge skal have lettere ved at opnå statsborgerskab det fremmer fremmer integrationen

som vi på den daværende socialdemokratiske regerings initiativ vedtog i juni sidste år var efter vores opfattelse en tiltrængt lettelse for de mange unge mennesker som har boet hele livet i danmark og hvis tilknytning derfor naturligvis er stærkere end til noget andet land i verden

sagt på en anden måde i danmark er

man afskaffe at

skal henvende sig til socialforvaltningen betale en tusind en hundrede kroner og afgive en erklæring

de samme borgerrettigheder til at stemme ved folketingsvalg og til rejse på

som de fleste andre mennesker i det her samfund nyder godt af man kan læse i bemærkningerne til lovforslaget

på to million kroner årligt til sagsbehandling i indfødsretskontoret

samlede finanslov men det er altså alligevel temmelig mange penge for en ordning som primært er af symbolsk karakter

muligvis et tydeligt signal til en eller to eller tre

et tydeligt signal til alle de andre nemlig at selv om i er født her

betragter vi jer ikke som danske

det tror nogen tænkende mennesker at det vil indvirke positivt eller negativt på integrationen i danmark hvis man spørger

tidligere socialdemokratiske

var svaret jo fuldstændig klart det

give det på den gamle måde

virkeligheden er jo at langt de fleste mennesker i den her gruppe vi taler om

dansk statsborgerskab det sker blot senere fordi partierne bag

fra oktober er optaget af at sikre at nogle unge mennesker der har boet hele deres liv i danmark endnu en gang skal dunkes i hovedet med med en indfødsretsprøve med mere eller mindre relevante eller irrelevante spørgsmål om struensee og slaget ved dybbøl og med årelange sagsbehandlingstider der minder dem om at samfundet ikke anser dem

rigtige danskere enhedslisten synes

opføre sig på hvis man ønsker integration

det her være ganske fornuftigt så

betingelser som udlændinge der ikke er født og opvokset i danmark herunder de til enhver tid gældende betingelser om test af danskkundskaber

er vi helt og aldeles imod den her del af forslaget som

integrationen og sammenhængskraften i samfundet vi ser det som et symbolsk indgreb som indfører et skadeligt skel imellem dem og os i stedet for at tilstræbe et større vi og i den forbindelse vil jeg gerne fremhæve

fra rådet for etniske minoriteters høringssvar de skriver og jeg citerer det strider mod al viden om elementær psykologi integration dynamikker og børns identitetsprocesser at udelukke børn der er født og vokset op i danmark fra den nationale identitet og det nationale fællesskab som de ønskes integreretassimileret i vi ved fra forskning i børnehaver og skoler at børn går meget op i hvilket land de kommer fra og at de etniske minoritetsbørn meget hurtigt forstår at de ikke er danske ligesom de andre børn

de dermed er udelukket fra det gode selskab

der henvises i øvrigt til en række studier der viser at resultatet er og jeg citerer igen at børnene trækker sig væk og afviser det de ikke kan opnå og i stedet identificerer sig med deres forældres oprindelseslande og med deres ikke

fremhæve høringssvaret fra institut for menneskerettigheder som blandt andet fremhæver det paradoksale i at kravene

børn der er født og opvokset her i danmark med den her lov vil blive strengere end kravene til nordiske børn som ikke er født i danmark institut for menneskerettigheder fremhæver at sådan en forskelsbehandling meget vel kan være på kant med menneskerettighedskonventionens bestemmelser om diskrimination i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab når du er født i danmark når du er

gået i dansk skole og dansk børnehave så har du al mulig grund og ret til at føle dig som dansk så det er i alternativets optik en alvorlig symbolsk handling fra det danske samfunds side at vi møder denne følelse med en form for skepsis og ønske om at teste danskheden det kan kun være skadeligt for integrationen og fællesskabsfølelsen

i min optik respektløst over for en gruppe medborgere her i landet hertil kommer at særlig børn af flygtninge og børn af statsløse som følge af dette forslag vil befinde sig i en meget vanskelig situation da de reelt ikke har mulighed for beskyttelse i et andet land på den baggrund er blandt

dansk flygtningehjælp bekymret for om danmark med vedtagelsen af denne lov lever op til internationale konventionsbestemmelser der sigter mod at lette flygtninges

og i særdeleshed flygtningebørns adgang til statsborgerskab så vi kan altså ikke støtte den her del af lovforslaget anden del af lovforslaget har derimod til hensigt at ligestille børn af personer der opnår dobbelt statsborgerskab med børn af personer der erhverver dansk indfødsret som følge af naturalisation eller øvrige erklæringsbestemmelser

i alternativet støtte op om det er kun sund fornuft samlet set har vi svært ved at støtte op om forslaget ud fra en samlet vurdering og jeg kunne da godt tænke mig at spørge ministeren om ministeren kunne overveje

dele forslaget op i to sådan at i den anden del kunne få en rigtig bred opbakning

så danske som os her i salen

at regeringen nu har fremsat et lovforslag der anerkender de børn og unge der har boet i danmark hele deres liv

gjort sig umage for at gøre en indsats med lovforslaget demonstrerer regeringen endnu en gang at reglerne om statsborgerskab godt kan bruges til at fremme integrationen vi mener at kravene til at få dansk statsborgerskab skal være høje for det at blive dansk statsborger er noget særligt hvis der skulle være nogen der er i tvivl om det kan jeg anbefale at man møder op her i huset på statsborgerskabsdagen

har mulighed for at møde de nye statsborgere

ud af dem hvor godt og vigtigt det er at kunne kalde sig dansk statsborger det er helt centralt at vi anerkender de udlændinge der tager aktivt del i vores samfund det at tildele statsborgerskab er et vigtigt skridt på vejen mod en bedre integration for vi mener at det er med til at skabe motivation til at tage del i vores fælles danmark og derfor skal vi også bruge det aktivt i det samlede integrationsarbejde det er lovforslaget med til

for det er med til at motivere de unge til at gøre en ekstra indsats og belønne dem der gør det vi taler nemlig her om de unge der rent faktisk gør en indsats for at integrere sig og det er centralt at vi anerkender det udlændingepolitikken skal give mening og derfor skal vi ikke ekskludere dem der gør sig umage og gerne vil det siger sig selv lovforslaget anerkender netop den der gør en indsats

for et par år siden og jeg er helt enig

faktisk ikke jeg har lige holdt mit livs første socialdemokratiske tale det var nemlig hovedparten af den daværende socialdemokratiske ordførers tale desværre

som for bare to år siden sagde sig selv ville fremme integrationen hvis man havde ment det skulle man jo have fået det

den aftale man lavede med de blå partier måske ser det lidt sort ud med socialdemokraternes ændringsforslag når nu det ikke kom med i aftalen med de blå partier

vi kan jo stadig væk håbe det blev ikke afvist fuldstændig

at fremme integrationen

kom på baggrund af terrorangrebet i paris og efter en debat om de her radikaliserede grupper det vender jeg tilbage til

der en del juridiske ord som man lige skal lære men jeg forstod

ikke intentionen i det så jeg måtte rådføre mig med nogle af de mennesker der ligesom har

ikke være dansk statsborger det gav ingen

brugte noget tid på at snakke med mine rådgivere om hvad

ikke rigtig forstået det hvordan kan man forklare det til et ungt menneske

ikke dansker på samme vilkår som os andre

ikke se logikken eller retfærdigheden i det

dansk statsborgerskab som et middel til at skabe skel mellem nogle mennesker vi skal styrke sammenhængskraften ved at komme nogle unge mennesker i møde som har haft hele deres liv og opvækst i danmark

måske ikke engang kender andet jeg synes det er stærkt bekymrende at regeringen ikke vil lytte til blandt andet børnerådet og dansk flygtningehjælp som kritiserer de foreslåede ændringer jeg noterer mig også at dansk flygtningehjælp og institut for menneskerettigheder påpeger

i den proces der kommer nu

rundtomkring i europa bliver draget og fascineret af islamisk stats og andre radikaliserende gruppers syge propaganda det kan virke dragende på unge mennesker måske endda på børn som er rodløse og

kommer vi fra hvem hører vi til vi lykkes ikke i ét fællesskab

det fællesskab som danmark er ved at ekskludere unge mennesker

i den seneste tid jeg frygter lige som

af information at der vil være endnu flere unge mennesker nu der vil føle sig ladt i stikken af alle og som vil føle sig glemt og afkoblet og udstødt

de unge mennesker som er født og opvokset i danmark er tjent med det her jeg synes de er lige så stor en del af danmark som jeg selv er og så synes jeg sådan set heller ikke at vi som land er tjent med det her fordi det på alle måder

den del der handler om dobbelt statsborgerskab har vi ingen bemærkninger så vi bakker ikke

skal være loyal over for vores demokrati man skal være aktiv i det danske samfund

lovlydig og så skal man ville danmark vi er enige med regeringen i at der skal stilles større krav der sikrer at kun de personer som reelt er integreret og har vist vilje til at de positivt vil danmark skal tildeles indfødsret

lovforslaget vi konservative mener ikke at de nuværende krav vedrørende danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold i tilstrækkelig grad sikrer at unge udlændinge som i dag tildeles dansk indfødsret i medfør af indfødsretslovens § tre a reelt er integreret i det danske samfund l tre og halvtreds indebærer på den baggrund en ophævelse af bestemmelsen i indfødsretslovens § tre a således at unge udlændinge som er født og opvokset danmark vil være henvist til at søge dansk indfødsret ved naturalisation

vil i den forbindelse blive stillet over for de almindelige betingelser for erhvervelse af dansk indfødsret

gældende betingelser om danskkundskaber og kendskab til det danske samfund som er en forudsætning for at blive optaget på

den erklærendes børn det drejer sig om erklæringsadgangen for personer som har været optaget på en lov om indfødsrets meddelelse med krav om løsning for hidtidigt statsborgerskab dette er hverken hensigtsmæssigt eller rimeligt lovforslaget indebærer derfor at disse børn fremover vil kunne opnå dansk statsborgerskab sammen med den erklærende forælder indtil der bliver rettet op på denne uhensigtsmæssige retstilstand vil der i en periode være børn som ikke har mulighed for

få statsborgerskab sammen med deres erklærende forældre det er regeringens hensigt

for denne gruppe af børn etableres en tidsbegrænset adgang til at indgive indgive en naturalisationsansøgning som vil blive forelagt

indfødsretsudvalget vil i den forbindelse skulle tage stilling til om der bør meddeles dispensation

for betingelser som ikke måtte være opfyldt med disse ord

gerne takke ordførerne for en god debat om

i denne omgang vi har før haft debatter man kan sige har været været mere voldsomme

det er nok fordi det er et lovforslag der er rimelig lige til jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget her

vel så være lige så relevant for alle andre altså folk som har udenlandske forældre men har fået naturalisation naturalisation på et tidligere tidspunkt

børn eller børnebørn af nogle der har fået dansk statsborgerskab eller for den

svarer på den test og ikke hvornår eller hvor man er født eller hvornår man er kommet eller

det er noget specielt at være dansk statsborger det at være dansk statsborger det at tilvælge at blive dansk statsborger

klart at det handler om at undersøge om folk er integreret i det danske samfund

bare er virkeligheden er at langt langt langt de fleste mennesker får lov til at være danske statsborgere uden det nogen sinde bliver undersøgt om de er integreret i det danske samfund det bliver aldrig undersøgt

som altså vokser op sammen med jens eller hassan

og de derfor aldrig nogen sinde bliver opfattet som helt lige så danske som dem de går sammen med

er at vi snakker om folk der er født og opvokset i danmark de kan have ingen forældre eller de kan

i to generationer eller i ti generationer

set ligegyldigt folk der er født og opvokset i danmark skal efter enhedslistens opfattelse behandles på samme